på dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg tingets samtykket som givet

til vedtagelse nummer v tretten af jacob bjerregaard liv holm andersen anne baastrup johanne schmidt nielsen og simon emil ammitzbøll

til vedtagelse nummer v fjorten af jens joel jakob ellemann jensen sofie carsten nielsen lisbeth bech poulsen og lene espersen der kan stemmes

vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v femten af pia adelsteen

v seksten af nikolaj villumsen bortfaldet

behandlingen af dette lovforslag det er venstres klare indtryk at at justitsministeren med dette

undertrykke en legitim demokratisk debat her i folketingssalen i spørgsmålet om hvorvidt man skal tildele statsborgerskab til en person som politiets efterretningstjeneste vurderer kan være til fare for rigets sikkerhed det fremgår af grundlovens § fire og fyrre

utvetydigt er folketinget der ved lov bestemmer

person kan få statsborgerskab på trods af dette er det venstres klare indtryk at justitsministeriet og justitsministeren

oplysninger fra offentligheden i forbindelse med dette

vil godt forklare det i sommerferien to tusind og elleve iværksatte daværende integrationsminister herre søren pind en undersøgelse der skulle afdække andre landes

der vurderes at være til fare for rigets sikkerhed undersøgelsen skulle blandt andet klarlægge andre landes praksis i forhold til tildeling af statsborgerskab til statsløse der kunne vurderes at være til fare for rigets sikkerhed undersøgelsen var færdig i september men justitsministeriet og justitsministeren undlod at oversende undersøgelsen til folketinget som derfor den første november på et ukvalificeret grundlag måtte tage stilling til om den statsløse person

skulle have statsborgerskab først den femogtyvende november modtog folketinget undersøgelsen justitsministeriet og justitsministeren skylder fortsat at svare på hvad forsinkelsen af den centrale undersøgelse skyldes

den niende november to tusind og elleve

justitsministeren i et brev til folketingets indfødsretsudvalg

bred enighed om at undersøgelsen viser

at tildele statsborgerskab til personer som

rigets sikkerhed der er ikke

qua det faktum hvis man læser ned i rapporten som altså ikke

at de i norge har en praksis hvor der hvis politiet undersøger en person

oversendt til udvalget som vi ikke mener er fyldestgørende for hvad de enkelte lande rent faktisk har indberettet

for kriminalitet der bliver efterforsket desuden er tilbagemeldingen fra en række andre lande blandt andet tyskland holland og sverige tvetydig vi har opfordret justitsministeren til i udvalgsbehandlingen

undersøge de pågældende landes praksis nærmere det er blevet afvist

som som indfødsretsudvalget modtog den femogtyvende november to tusind og elleve har justitsministeriet i øvrigt stemplet fortroligt det har de gjort på trods af at

af den faktisk er offentliggjort via aktindsigt til en række landsdækkende aviser justitsministeriet og justitsministeren forsøger dermed uden nævneværdig saglig begrundelse at forhindre folketinget og den demokratiske debat som i øvrigt foregår her i salen i dag man må undres over

også nægtet dansk folkeparti teknisk bistand til at stille ændringsforslag til det lovforslag vi behandler her i salen i dag på trods af at det ellers vil være normal praksis at man yder teknisk

på lovforslag om indfødsret det er uforståeligt og ikke i folkestyrets interesser at justitsministeren og ministeriet ikke ønsker en åben demokratisk debat om noget så alvorligt som tildeling af statsborgerskab

gå på talerstolen og give svar på de spørgsmål som udvalget har stillet og som vi hidtil

udvalgsbehandlingen ikke har fået

herre andreas steenberg

er et voldsomt tryk på knapperne i dag der er ikke korte bemærkninger til ordføreren

den næste ordfører i talerrækken er herre christian langballe

behandling i dag en person som er omfattet af fns statsløse

vurderes som værende til fare for rigets sikkerhed

i folketinget har fulgt justitsministerens henstilling argumentet er at konventionen står over rigets sikkerhed

konventionerne er ikke skrevet med guds finger

ikke nogen hellig skrift der er dumpet ned fra himlen jeg ved godt at flertallet af politikerne går i bedestilling blot de hører konventionerne nævnt ved navn det gør vi ikke i dansk folkeparti og da slet ikke når det drejer sig om rigets sikkerhed for der skal ikke herske nogen tvivl om at rigets sikkerhed og danskernes tryghed altid for os står over konventionerne hvis nu den person

som et tænkt eksempel som pet vurderer som værende til fare for rigets sikkerhed

at få statsborgerskab om et halvt år går ud og begår terror

med et statsborgerskab årsagen til

at vi i dansk folkeparti i forbindelse med denne andenbehandling har forsøgt at stille ændringsforslag om at personen kommer af

vi har anmodet justitsministeren om teknisk bistand da personens navn jo er hemmeligholdt og for at vi overhovedet kan stille et ændringsforslag skal personens navn stå på det justitsministeren har nægtet df denne tekniske bistand hvilket gør at vi ikke kan stille ændringsforslaget

er uhørt at ministeren ikke vil yde den bistand ifølge § fire og fyrre stykke en i grundloven er det altså folketinget der tildeler statsborgerskab

mener vi at det er en obstruktion af folketingets arbejde

er det jo bare et mickey mouse parlament vi sidder i justitsministeren har begrundet sit afslag på teknisk bistand med at det vil kompromittere pets arbejde hvis personens navn bliver oplyst jeg vil gerne minde om at personen er kommet på

justitsministeren

det vil sige at det er regeringen der kompromitterer pet

jeg forudser at der nu vil komme en hel del sager i de næste år hvor personer der

vil komme til at stå

der kommer vi har allerede en tilsvarende sag der kommer på

til april man vil i fremtiden kunne henvise til

og man vil fra regeringens side kunne tromle

igennem med ikke pet godkendte personer under henvisning til pet og til fortrolighed

siger ja til det ændringsforslag der

jeg gerne opfordre justitsministeren til at tage ordet her i dag og forholde sig til de betænkningsbidrag der er optrykt i betænkningen nemlig at det bør være muligt at

udsætte en sådan ansøgning når

at justitsministeren forholder sig til at man måske internationalt sørger for at få en fælles forståelse af at der bør være denne mulighed ikke nødvendigvis sådan at man afskærer

hvert fald har muligheden for at man kan udsætte en ansøgning og

at få en fælles forståelse for at man kan tolke konventionen på den måde og ikke nødvendigvis

embedsmændene i danmark har valgt at fortolke konventionen

at flere andre lande jo tilsyneladende tolker konventionen anderledes og der vil jeg

ligesom venstres ordfører har været et noget utilfredsstillende sagsforløb forstået på den måde at når der er blevet spurgt meget konkret ind

kommer der vævende svar tilbage man vil ikke helt afvise at andre lande tolker det anderledes

usikkerhed om hvor langt

det har vi endnu ikke fået fuldstændig krystalklare svar på derfor er opfordringen her til justitsministeren og til regeringen at man arbejder for på internationalt plan med de lande som har ratificeret den her konvention

når et lands efterretningstjeneste beder om at en eller flere ansøgeres ansøgning bliver sat i bero så

stilling til sagen der bør kunne skabes international forståelse for at man kan tolke konventionen på den måde

selve det tema er nemlig ikke omtalt i konventionen hvis man fastholder at

alle synes at konventionen er krystalklar og

ligger den næste opfordring fra konservativ side til regeringen

ændre den her konvention så må det være muligt at ændre den

varetage landets sikkerhed frem for

da man i sin tid lavede den her konvention var det her problem slet ikke aktuelt

slet ikke tænkt på det her problem så da man lavede konventionen var det

de gode hensigter men verden har forandret sig siden og vi er i dag i en situation hvor vi er nødt til at sætte landets sikkerhed over det som man internationalt har formuleret

derfor en opfordring til at justitsministeren som minimum i dag tager ordet og forholder sig til betænkningsbidragene og forholder sig til de konservatives opfordring

at vi internationalt skaber en fælles forståelse for

udsætte en ansøgning når et lands efterretningstjeneste anbefaler at man gør det og subsidiært

arbejder for at få ændret den her konvention så det kan lade sig gøre i fremtiden vi er fra konservativ side af den opfattelse at vi skal overholde de konventioner vi har ratificeret vi synes faktisk

det her er en udmærket konvention som vi gerne vil være med

kun kan tolkes sådan som regeringen

har vi et problem og det problem kan i sidste ende føre til at

bliver nødt til at anbefale at vi træder helt ud af den konvention

det er danmark i dag det kan være andre lande i morgen vi har også prøvet at spørge ind til om der er andre lande der

den her situation og det har knebet med at få nogle helt præcise svar det får vi ikke

nogle andre begrundelser for at vi ikke kan få nogle

en undersøgelse som er iværksat af den tidligere regering

dens videre færd i folketinget det synes måske

en smule over grænsen

venstre konservative og dansk folkeparti

det dilemma som den tidligere integrationsminister herre søren pind

kunne man selv have gjort den færdig anklager om at jeg har holdt ting tilbage for folketingets indfødsretsudvalg er helt ude i hampen de papirer er

hører ingen steder hjemme der har været holdt samråd

har været været stor debat under førstebehandlingen vi har en debat her og

vi også får en debat under tredjebehandlingen af forslaget det er helt fint man kan som dansk

mene at internationale konventioner

noget vi skal se stort på det mener regeringen ikke det er derfor at der ikke er noget dilemma her sandheden er den

er der jeg synes

den fornødne tillid til vores efterretningstjeneste

personer som kan være til fare for rigets

et ansvar for eventuelle fremtidige kriminelle handlinger fra de her folk

det er så langt ud over grænsen som det

kan være sandheden er den

villet lave den her undersøgelse færdig

fordi udvalget har bedt om at få sagerne oversendt

fuldstændig efter aftalen den her regering mener ikke der er noget dilemma konventionen er ganske klar

til norge ja hvis man nu bare gider at læse de svar som

nemlig at den pågældende konvention folkeretten og internationale konventioner går forud i de her sammenhænge

og er endda blevet bekræftet i et efterfølgende svar så det kunne man prøve at starte med at læse og så ville man se at der ikke er den type dilemmaer som man lægger op til

være noget der har været genstand for meget store debatter internt i venstres folketingsgruppe

ganske ganske overraskende at et tidligere regeringsbærende parti er kommet så langt ud

øjensynligt er klar til at pålægge folketingsmedlemmer der stemmer for et lovforslag ansvaret for personers fremtidige kriminelle handlinger det står der direkte i det betænkningsbidrag jeg synes det er meget meget overraskende

og regeringens konklusion er også ganske klar den agter vi selvfølgelig

i sin lange tid som medlem af dette ting nogen sinde været ude for

har nægtet teknisk bistand i forbindelse med udarbejdelse

og hvorfor fordi det rejser væsentlige retssikkerhedsmæssige problemer for den pågældende person det er det egentlige svar og derfor ønsker

en minister der havde nægtet teknisk bistand

ikke at give teknisk bistand

et svar fra justitsministeren har ministeren nogen sinde været ude for

person det mener vi er et meget meget principielt skridt og derfor har vi sagt at det medvirker vi ikke

har været kritisabelt i løbet af udvalgsbehandlingen af det her lovforslag nemlig at justitsministeren og ministeriet ikke svarer på de spørgsmål som udvalget stiller der blev stillet et ganske legitimt

nogen sinde før har nægtet et

i folketinget at stille et ændringsforslag til et lovforslag det svarede justitsministeren ikke på og

til at bede justitsministeren om at svare på det principielle spørgsmål om justitsministeren ikke mener at det skal være sådan særlig i spørgsmål om indfødsret som er beskrevet i grundlovens § fire og fyrre at et mindretal har mulighed for at stille et ændringsforslag til lovforslaget

talerstol sagde at justitsministeren undertrykker en legitim demokratisk debat

til at et mindretal ønsker at stille et ændringsforslag som justitsministeren nægter mindretallet at stille

er teknisk muligt at stille et ændringsforslag men som svaret jo ganske klart

agter vi ikke at stille et sådant ændringsforslag idet det medfører at den

pågældende ved navns nævnelse skal angives i ændringsforslaget og

er derfor uacceptabelt i forhold til den pågældendes retssikkerhed det er det der er svaret

handler det her jo også om en anden ting det handler jo helt grundlæggende om om den borgerlige opposition har tillid til efterretningstjenestens arbejde

det handler om sandheden er den at hele fundamentet for indfødsretsloven og håndteringen af de her sager jo blandt andet hænger meget snævert sammen med om man har den nødvendige tillid til efterretningstjenestens arbejde det har regeringen

betænkningsbidrag hvor man direkte skriver

et flertal i folketinget vælger at stemme lovforslaget igennem så pådrager man sig mere eller mindre et medansvar for den pågældende persons eller de pågældende personers fremtidige kriminelle handlinger jeg mangler stadig svar på om man kan genfinde bare ét

fordi justitsministeren nægter teknisk bistand nægter et mindretal mulighed for at stille et ændringsforslag at lave et ændringsforslag som venstre ville støtte

der hvor det bliver fuldstændig absurd justitsministeren er når justitsministeren kommer og påstår at venstre ikke har tillid til politiets efterretningstjeneste vi har netop tillid til politiets efterretningstjeneste og derfor ønsker vi at følge de anbefalinger som pet kommer med i forhold til personer der kan vurderes at være til fare for rigets sikkerhed vi ønsker ikke modsat justitsministeren og et flertal i folketingssalen at belønne dem med et

og jeg bliver nødt til at bede justitsministeren om at forholde sig til det principielle

at justitsministeren undertrykker en legitim demokratisk debat ved at forhindre et mindretal i at stille et ændringsforslag

kan justitsministeren nævne et eksempel på at et ministerium

fireogtyvende og jeg synes i det hele taget man skal lade være med at dække sig ind

grundlæggende om punkt en at vi har

vi har et tidligere regeringsbærende parti

øjensynligt nu ikke har den tillid som man må have i de her sager til at er der personer der kan give

det er grundlæggende de to ting det handler om

set noget lignende aldrig jeg tror det har været genstand for en meget meget grundig diskussion i venstres folketingsgruppe det er så tvetydigt og så dobbelttunget som noget næsten kan være

venstres medlemmer af udvalget står overholde internationale konventioner men venstre ønsker samtidig at sætte hensynet

det er så tvetydigt som noget kan være og så slutter man af med at kaste

og på det grundlag man altid har forholdt sig til i

problemer med enkeltpersoner har vi en efterretningstjeneste som tager sig af dem

hele grundpræmissen for venstres tilgang

her set med mine briller stærkt stærkt beklagelig punkt en et tidligere regeringsbærende parti som nu sætter kraftigt

overholdelse af og deltagelse i internationale konventioner og punkt to et tidligere regeringsbærende parti som øjensynligt sætter spørgsmålstegn ved om vi har en efterretningstjeneste der er i stand til at håndtere de her personer

jeg vil gøre opmærksom på også over for de medlemmer af folketinget der

har læst betænkningsbidragene at der er forskellige betænkningsbidrag og

set en grund til så den diskussion vil

om hvad den tidligere regering har gjort eller ikke gjort

regering prøvede trods alt at gøre noget det der er interessant og det som jeg spurgte justitsministeren

fremadrettet jeg er helt enig med regeringen i at vi ikke kan stille et ændringsforslag på nuværende tidspunkt uden for det første at udstille en person og det er vi ikke indstillet på fra konservativ side og for det andet

ødelægge efterretningstjenestens arbejde fuldstændig i fremtiden og det er vi heller ikke indstillet på vi har nemlig stor tillid til efterretningstjenesten og de skal

men det der var spørgsmålet til

men hvad nu hvis der ikke er en konflikt hvis man i norge ikke betragter det som værende en konflikt

konventionen i forhold til muligheden for at udsætte

de konservative for jo faktisk at sige det samme som jeg siger altså punkt

der skal ikke laves noget ændringsforslag punkt to vi har tillid til at efterretningstjenesten håndterer de her sager det er jo godt at få frem

udlændingeområdet at tegne et billede af en

splittet opposition jeg er glad for

vi håndterer de her sager det synes jeg er godt det jeg synes er overraskende er at et parti som venstre det undrer mig ikke med dansk folkeparti

at at man er klar til at

sager derfor overrasker det mig

venstre skriver som de gør i deres betænkningsbidrag jeg lægger mærke til hvad de konservative skriver det fremadrettede som de konservative påpeger

er grundlaget hvorpå vi håndterer de her spørgsmål også klart og det er at der som sagt ikke er noget dilemma

som jo fremgår af et svar at her går konventionen også forud for national ret regeringen ser ikke noget dilemma

er der intet grundlag for at tage den type af

urimelig retstilstand så er spørgsmålet hvordan

der er vi fra konservatives side meget optaget af at se fremad for det det handler om er

det er helt uholdbart at når en person der har søgt dansk statsborgerskab af vores efterretningstjeneste får den anbefaling at

læner man sig bare tilbage og siger nej der er en konvention man henviser til at når der er konflikt mellem national lovgivning og en konvention

det er jo ikke det der er det interessante det der er det interessante i det her spørgsmål og som ministeren stadig væk ikke svarer på

der er en konflikt mellem deres lovgivning og konventionen

det svarer ministeren ikke på i alle de svar vi har fået ministeren slutter bare alle svarene med at sige at regeringen

har den opfattelse at man skal overholde konventionen ja det vil vi også fra konservatives side men det interessante

skal vi jo se fremad og sørge for at vi bliver enige om at man har lov til

at vi får ændret den her konvention for retstilstanden er helt

kommer der til at ske det at vi fra konservatives side

et beslutningsforslag om at pålægge regeringen at arbejde for en international fælles forståelse for at man selvfølgelig kan varetage et lands sikkerhedsinteresser frem for konventionen sådan bør det være og hvis ikke det kan lade sig gøre

ændret den konvention for den her retstilstand er uholdbar vi ønsker fra konservatives side at overholde konventionerne men konventionerne skal være rimelige fornuftige og brugbare og det er den her tilsyneladende ikke

der står i næstsidste afsnit i svaret lige nøjagtig det som herre tom behnke

der står følgende det kongelige barne ligestillings og inkluderingsdepartement har i besvarelsen understreget at det såfremt der opstår og så kommer det en konflikt mellem statsborgerskabslovens § syv anden led og fns konvention af nitten en og tres om begrænsning af statsløshed fremgår af statsborgerskabslovens § tre at konventionen og så kommer det

statsborgerskabsloven vi har svaret på det

herre tom behnke selv har spurgt til i

hjælp og assistance til at udarbejde et ændringsforslag

eller nej til en lovgivning som medlemmerne har lyst til

justitsministeren kan erindre har fundet sted før

meget betænkeligt at en konvention dybest set forhindrer

nu er er indtruffet så hurtigt

kan erindre noget lignende det må jeg sige justitsministeren er ikke i stand til at svare på spørgsmålet fra folketingets talerstol justitsministeren er ikke i stand til at svare på om justitsministeren mener at det er rimeligt at en konvention forhindrer medlemmer af folketinget i at stille ændringsforslag det er jo en total falliterklæring for justitsministeren justitsministeren har jo lagt sig

er jo også den at herre martin henriksen og jeg har været i samråd om den her sag vi har diskuteret det

som sagt er er regeringens opfattelse

personer som efterretningstjenesten anser for at være til fare for rigets sikkerhed

situation er ikke væsentlig anderledes på ingen måde overhovedet anderledes end den måde som den tidligere regering håndterede de her sager på

for at være noget problem

har et andet syn på danmarks deltagelse i internationale samarbejder og overholdelse af internationale konventioner det er helt fint

spørgsmålet om konventioner har været været nogen hæmsko for debatten tværtimod

nærmest skulle være et hold kæft bolsje på diskussionen om konsekvenserne af dem det mener

montanus logik når justitsministeren

anmoder om at personen bliver sat på loven

ikke kan få personen pillet af loven igen det er jo justitsministeriet der kompromitterer pet ved overhovedet at sætte den person på loven jeg synes

og det har vi i øvrigt gjort

skal overholde internationale konventioner og hvordan vi skal have tillid til at vi har en efterretningstjeneste som er i stand til at håndtere

at regeringen har fuld tillid til at vi har en efterretningstjeneste der

jeg er i øvrigt tilfreds med det som herre tom behnke

der skal stilles et ændringsforslag og at man

fra justitsministeriets side kan henvise til pet og til fortrolighed hvilket vil sige at vi overhovedet ikke

det synes jeg simpelt hen er uholdbart og jeg synes at det er en undergravelse af § fire og fyrre i grundloven hvor der står at det er folketinget der tildeler statsborgerskab det må jeg

som er i konflikt med den paragraf i grundloven som

at vi i danmark udelukkende skal følge én konvention og det er den europæiske menneskerettighedskonvention

den er indskrevet i dansk lovgivning resten er aftaler de står under grundloven grundloven står over så vi kan til hver en tid forholde os politisk til konventionerne netop fordi de er aftaler så hvorfor i alverden går regeringen og justitsministeren ind og gemmer sig bag konventioner når det er grundloven som vi skal forholde os til grundloven står øverst

det spørgsmål er jo det afgørende

det vi har gang i nu er faktisk det der står i grundloven nemlig at det er folketinget som

at man selvfølgelig vil respektere bla bla bla sagen er jo at regeringen gemmer sig bag konventionerne og sætter konventionerne over grundloven hvor det burde være omvendt

den her diskussion jo og så skal man ikke bare komme og sige at nu har vi den her diskussion i folketinget justitsministeren har jo sagt at man til hver en tid vil lade konventioner stå over grundloven det kan da ikke være rimeligt over for den danske vælgerbefolkning at en justitsminister gemmer sig bag konventionerne justitsministeren skal stå vagt om grundloven intet andet

selv bringer sig i et dilemma men det vil jeg kraftigt anbefale man man lader være med i de her sager

på den linje som ministeren også er vi overholder konventioner når danmark har indgået konventioner

de overholdt men vi har også lov til at mene at der er konventioner som bør ændres eller hvor vi må sikre os en anden fortolkning af konventionerne fordi der egentlig

vil bare spørge ministeren er ministeren ikke enig i at det er en urimelig retstilstand

men det er en urimelig retstilstand at vi altså er tvunget til at give statsborgerskab til en person som vi vurderer kan være et problem for rigets sikkerhed

mulighed for at udsætte den sag til et senere tidspunkt vi skal give det statsborgerskab er ministeren ikke enig i at det er en urimelig retstilstand og vil ministeren støtte det beslutningsforslag som det konservative folkeparti nu vil

går ud på at regeringen skal arbejde for at få ændret konventionen eller sikre at der er en fortolkning så vi har mulighed for en udsættelse i sådan

grundlag og der ved min forgænger ganske udmærket godt hvordan danmark

regeringen at fortsætte med

grundlag for et ændringsforslag

vi vi har den nødvendige tillid til at vi har en efterretningstjeneste som er i stand til at håndtere

som sagt ikke noget dilemma

den argumentation er fornuftig synes jeg men

spørger til er det fremadrettede som herre tom behnke startede med at spørge ind til selv om der

at vi ikke når en person vurderes som værende til fare for rigets sikkerhed har mulighed for

er ministeren så indstillet på at følge et konservativt beslutningsforslag som

går ud på at regeringen skal arbejde for at få ændret forståelsen af konventionen eller ændret konventionen så vi i sådan nogle tilfælde fremover har mulighed for at udsætte sagen så vi diskuterer ikke retstilstanden er enig med ministeren i retstilstanden men retstilstanden er jo kun til så længe den ikke bliver ændret og det

den fornødne tillid til at er der personer som kan udgøre en fare for rigets sikkerhed skal det håndteres fuldstændig ligesom den tidligere regering har håndteret det

efterretningstjenesten tage sig sig af de her

folketinget accepterer at en konvention dybest set forhindrer medlemmer af folketinget i at stille de ændringsforslag som medlemmerne af folketinget har lyst til at stille

er rystende at folketinget accepterer at man på den måde er sat ud af spillet det er rystende at man accepterer at medlemmerne ikke har mulighed for

mening til kende ved at trykke på knapperne i forbindelse med et ændringsforslag og jeg synes det er tankevækkende at justitsministeren ikke klart og tydeligt vil svare på at

og jeg synes det er rystende at det ikke giver anledning til større eftertænksomhed hos justitsministeren

inden for rammerne at alt er helt i orden og

når en konvention dybest set forhindrer medlemmer af folketinget i at stille de ændringsforslag som

grundlæggende udemokratisk holdning at have når man sidder i folketinget jeg forstår det simpelt hen ikke det er jo en holdning som ligger helt uden for rammerne af hvad det normalt er vi tilkendegiver af synspunkter i folketinget

minister har man da et ansvar for at værne om grundloven grundloven

en konvention der forhindrer at folketingsmedlemmer er i stand til at udøve det hverv

set er blevet pålagt i grundloven og justitsministeren

der og smiler lidt let overbærende og

undertegnede for at udtrykke og udvise arrogance i forhold til den grundige behandling det her lovforslag allerede har gennemgået

også ordet vi har svaret på alle de spørgsmål der

opfattelse at det er helt helt i orden at en konvention forhindrer medlemmer af folketinget i at stille de ændringsforslag som medlemmer af folketinget ønsker at stille

der er ikke ønske om svar fra justitsministeren herre karsten lauritzen har ordet som ordfører

mindretallet den demokratiske mulighed for at stille et ændringsforslag og vise at

ikke ønsker at tildele en person som kan være til fare for rigets sikkerhed

er mulighed for det og justitsministeren tager ordet igen at spørge justitsministeren og så håbe på at vi denne gang og det er vel tiende eller tolvte gang kan få et svar

et principielt problem når en minister og et ministerium nægter teknisk bistand er det ikke et demokratisk problem når ministeren nægter

helt ærligt som det jo er er på spørgsmål nummer fire og tyve

det vil betyde at den pågældende med navns nævnelse skal angives i forslaget og det vil afsløre den pågældendes identitet og derfor være være uacceptabelt i forhold til

den pågældendes retssikkerhed det er det der er svaret og det er derfor

argumentation og i øvrigt på det lovforslag som tinget behandler her i dag der er faktisk stillet et ændringsforslag af justitsministeren om at tage to personer af to personer som man identificerer de to personer er taget af lovforslaget fordi de ikke opfylder vandelskravet det vil sige

nogle af de krav som var gældende

begået kriminalitet eller eller andet så justitsministeren er jo selv i dag i folketingssalen med til at pege på to personer

skal forstå det der står i regeringsgrundlaget om ordentlig lovkvalitet og et bredt samarbejde i folketingssalen

yde teknisk bistand til et mindretal om at stille et ændringsforslag som man har gjort tidligere og som justitsministeren i øvrigt selv har stillet

justitsministerens argumentation holder ikke vand den holder ikke

at justitsministeren genovervejer hvorvidt man ønsker at bryde den demokratiske tradition der har været for

tilbage i udvalget mellem anden og tredje behandling som venstre har ønsket er mulighed for fortsat at stille et ændringsforslag og yde teknisk bistand til det det er meget meget mærkværdigt at man ikke ønsker at yde mindretallet den beskyttelse som hidtil har været gældende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

ønsker nogen ordet

sluttet jeg foreslår at forslaget til folketingsbeslutning går direkte til anden og sidste behandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som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

i nyere tid nemlig tilbagetrækningsreformen

nemlig at vi i venstre er glade for at det mest konkrete tiltag i den nye regerings politik er den tilbagetrækningsreform som den tidligere vk regering aftalte med dansk folkeparti og det radikale venstre før valget vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen er nødvendig og det er godt for danmark

at den nu vedtages idet vi med tilbagetrækningsreformen frem mod

tyve tilvejebringer atten milliard kroner til de offentlige finanser samtidig øger vi beskæftigelsen frem mod

fuldtidspersoner

for et forbilledligt samarbejde under udvalgsarbejdet godt

at ministeren nu endelig udviser ejerskab over for den lovgivning som ministeren jo har ansvaret for

at ministeren er fuldstændig uenig

for at gennemføre en lovgivning som man selv inderligt er imod

at svigte sine kernevælgere på den måde et løftebrud eller et svigt som det vi her er vidner til hvor s og

ja det må så sandelig kræve en helt særlig samvittighed

nok skal være socialdemokrat eller folkesocialist for at kunne leve med

ikke har haft brug for at stille

spørgsmål under udvalgsarbejdet nej ikke et eneste spørgsmål har man haft brug for at få afklaret for sådan at skulle ændre holdning nej man har med stor appetit efter at få regeringsmagten slugt denne kamel uden at stille et eneste spørgsmål til indholdet af reformen det kræver sandt for dyden en helt særlig samvittighed

valgkampen vi hørte et eller andet om at der efter valget var halvfems mandater for reformen jamen hør nu her det er jo ikke noget svar

der har ændret sig så fundamentalt at man nu er parat til at stemme for tilbagetrækningsreformen det eneste svar jeg har kunnet lytte mig til under førstebehandlingen var lige præcis svaret om udsigten til at man kunne sætte sig til rette på bagsædet

og det at kunne sætte sig til rette på bagsædet af ministerbilerne gjorde at man var nødt til at gennemføre dette svigt dette løftebrud over for sine kernevælgere men godt er det som sagt at tilbagetrækningsreformen vedtages og at den oven i købet vedtages næsten

den sorte juleuge og fru ulla

jo ret i at det er en skelsættende beslutning som nogen nu vil lægge stemmer til

forfærdeligt og meget meget ubehageligt

kynisk bare kan sige ja de der

imens de bedrestillede så kan læne sig tilbage og sige hvor er det da dejligt at de klarer krisen mens vi andre nyder

så tillader fru ulla tørnæs sig endda at ydmyge a og f

socialdemokraterne selv finde ud af men jeg synes det er lidt mærkeligt at høre fru ulla tørnæs sige at de skulle

dårlig samvittighed når de stemmer for det her forslag det må vel gælde

når man siger den slags ting og så skal man ellers gå kontant til det det er sådan

beskæftigelsen

til at debattere det både før under og efter et valg og jeg tror det står stjerneklart for selv en venstrekvinde at der ikke er en beskæftigelseseffekt i det her

på at øge beskæftigelsen og på at øge arbejdsudbuddet i det ene tilfælde skaber man god aktivitet for mennesker der intet arbejde har i det andet tilfældet kaster man dem kynisk ud i en arbejdsløshedskø hvor de så kun

bygge op efterhånden

jeg vil gerne se den økonom der kan

det vil sige at vi har skabt utryghed for mindst femogtyvetusind

mennesker hvis vi stemmer for det her forslag

krisen hele tiden overhaler os

det er blevet ringere og ringere krisen er blevet dybere og den ser ud til at

kunne være muligt at appellere en smule til den sunde fornuft i både den borgerlige og den lidt mere røde fløj kunne det ikke være en god idé at trække vejret og

sige kære venner der har knoklet så hårdt derude vi trækker lige vejret så længe der er krise der er nemlig ikke nogen objektiv grund til at gennemføre den her reform der er kun ideologiske grunde til det

et af vores ændringsforslag at vi sætter ikrafttrædelsesdatoen til

det kunne jo være interessant for

overblik over tingene og så har vi haft et folketingsvalg hvor vi reelt kan få lov til at diskutere de her ting

ud over det der med at venstre og socialdemokraterne ville genere hinanden med det her forslag det er vores ændringsforslag som vi appellerer til at

medmindre man af ideologiske grunde vil tryne den ufaglærte rengøringsassistent den ufaglærte jord og betonarbejder og hvem der ellers rammes af de her ting

vil forringe pensionsmodregningen med de opsatte pensioner skal man nu trække firs procent fra i stedet for tres

fire og tres procent fra i stedet for halvtreds procent og så fjerner man bundfradraget på fjortentusinde og tohundrede kroner jamen hvad pokker tænker man da på vi siger at det er rigtig godt at folk selv sparer op til pension når de så får deres efterløn

skal de straffes vi siger at det er rigtig godt at de selv betaler til deres efterlønsordning hvis den skal eksistere når de så får efterlønnen

have sparet op til deres pension hvad er meningen i denne galskab jeg forstår det ikke

at det skal gøres ubehageligt

ubehageligt at have lavet en efterlønsordning derfor er vi meget meget kritiske

for en sikkerheds skyld for at hjælpe

lidt på vej lavet et ændringsforslag som jeg kan appellere til at man stemmer for

lidt ud at den investering de har lavet det er vel god borgerlig politik

er det store sorte hul der er for seniorer

man er fem og halvtreds år har man ret til et seniorjob indtil man er tres år hvis man har en efterlønsordning nu er det sådan at hvis den her lov vedtages

mellem fem og halvtreds og syv og halvtreds år

har fået tilkendt et seniorjob i to

første januar to tusind og tolv hvad er meningen med det det er så grotesk

det var en fejl jeg kan se at

det der bare er grotesk synes jeg

folk der falder i det her sorte hul og mister nogle rettigheder hvorfor pokker har lovforslagsstillerne

lavet en overgangsordning så man sikrer de tre årgange som kommer i klemme hvorfor pokker har herre bent bøgsted overhovedet ikke reflekteret over de svar han har fået eller er det sådan at vi kunne håbe at han

stemmer for vores to ændringsforslag og ellers

stoppet det her vanvid og få sikret at almindelige arbejdere som knokler og skaber vores værdier

også har ret til at gå på efterløn når de

at og gå tilbage jeg

ærligt danskerne hvad dansk økonomi har brug for vi træffer af beslutninger herunder vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen

endsige forsvare det de nu skal stemme for nu talte vi om samvittighed men noget kunne jo tyde på at socialdemokraterne og sf ikke har den rene samvittighed her for ingen har meldt sig på banen ingen vil op at redegøre for hvorfor man nu har ændret holdning ja heller ikke ministeren har jeg set melde sig på banen men hvordan har herre christian juhl det med på den måde at skulle forsvare

være parlamentarisk grundlag for partier som ikke engang vil redegøre for

manglende samvittighed det har ikke noget med samvittighed at gøre at man siger det samme

med samvittighed at gøre at man vurderer de handlinger man gennemfører og hvis man stemmer for at

fjerne efterlønsordningen for nogle mennesker der har knoklet hårdt også for fru ulla tørnæs løn så synes man har en skidt samvittighed og det

man have hvis man har en samvittighed

støtte den nye regering det har jeg det rigtig godt med

jeg nogen sinde skulle komme i en situation hvor jeg skulle forsvare fru ulla tørnæs parti som regeringsparti så ville jeg vistnok overveje at

jeg forstår godt sfs og socialdemokraternes noget trykkede stemning i sådan en situation som de har bragt sig i det må de jo forklare og jeg synes

forklaret det undervejs i den lange debat vi havde under førstebehandlingen jeg har det godt

at vi i ni og halvfems procent af de andre forslag vi har

enighed i det her tilfælde havde jeg også

at stemme sammen med de borgerlige i det her spørgsmål hvor deres grundlæggende holdning jo netop er at vi skal bevare efterlønnen som den

s eller sf har meldt sig på banen til en debat

debatterer den vigtigste reform i nyere tid i dansk politik altså at s og sf her glimrer ved deres fravær og ikke giver deres mening til kende synes herre christian juhl ikke

fru ulla tørnæs parti

pludselig kom de på andre tanker og nu skulle det lige pludselig være det vigtigste i verden at få fjernet den ordning vi har på den måde undrer jeg mig stadighed nu har jeg kun været her i tre måneder men hver eneste dag er

jeg har diskuteret meget både med s og sf og det har fru ulla tørnæs jo også gjort jeg

tre en halv time vi fik diskuteret de her ting jeg skal jo ikke tage ansvaret for andre end enhedslisten

indædt modstandere af det her kunne vi inspirere

eller overbevise eller lokke nogle til

de borgerlige partier og dermed også dansk folkeparti for at være med

det som herre christian juhl og hans parti

ikke i enhedslisten man sagde ja til at støtte en rød regering selv om man på forhånd vidste at

samtidig ja til at støtte at efterlønsreformen bliver gennemført fordi man

bemærkelsesværdigt herre christian juhl at det er den vej man går og

årsag til at den bliver gennemført

ude blandt de folk den rammer

hold nu fast i den nye regering det har vi også gjort

bent bøgsted ved jo godt at der er et parti i regeringen som bestemt ikke er glade for efterløn og som i mange tilfælde er ret arrogante over for ufaglærte arbejdsmænd og kvinder i danmark jeg tænker på det radikale venstre det er dybt pinligt at se deres holdning til arbejdsmarkedsspørgsmål

så langt at vi kunne samles om det her

jeg har næsten været nede på mine bedende knæ for at bede dansk folkeparti om at være med til at stemme det her igennen

vi holder sammen med venstre og

undskyldt fordi det er så tydeligt at høre at herre christian juhl og enhedslisten ikke har forstået ret meget af den parlamentariske situation og de forlig der ligger i folketinget herre christian juhl er ny herinde og det er fuldt forståeligt at man så har en ideologisk tro

man kan stemme på kryds og tværs selv om man har indgået forlig forlig binder

forstand at høre herre christian juhl blive ved med at klandre dansk folkeparti når herre christian juhls eget parti kunne have sagt til regeringen

gjort på mange andre områder

godt at herre christian juhl er interesseret i

efterlønsreformen fordi dem der mister

der er en df samvittighed

os i enhedslisten at det er et rigtigt valg at sige

fordi den giver så mange muligheder i det kommende arbejde

kampen fra sag til sag og

til at man stemmer ordentligt og fornuftigt

reform som et stort flertal

folketinget siger ja til og med den nye regerings tilslutning til efterlønsreformen

forbindelse med med al arbejdet

finansloven fordi det indgår i finansloven

tredje behandling af finansloven skal sidde og trykke på jaknappen

sige ja til en finanslov der indeholder tilbagetrækningsreformen

det kan være en gåde for udenforstående men

koste hvad det vil om så det koster arbejdspladser og det

tror heller ikke formanden vil sætte pris på at vi starter en stor debat om de forslag der er på dagsordenen på mandag men jeg kan blot konstatere at enhedslisten

giver med den ene hånd og tager med den anden

vil bevare det er klart at når man går ud og fjerner tusindvis af arbejdspladser med de

på jeg forstår klart enhedslistens politik

overførselsindkomst det er det det egentlig drejer sig om

forhandlet i forbindelse med efterlønsreformen tilbagetrækningsreformen der var partierne enige om at

videre det var slet ikke en del af forhandlingen

slet ikke afvise at

måske kan finde en løsning på noget af det herre christian juhl var inde på at

skaber flere arbejdsløse ja det forstår jeg godt med enhedslistens politik

magt over regeringen der skaber tusindvis af arbejdsløse det forstår jeg godt jeg aldrig troet at enhedslisten skulle stemmer til men det gør de men

er vi enige om at vi selvfølgelig står ved det forlig vi har indgået om efterlønnen

afskaffelse af efterlønsordningen

hvad er baggrunden for den kritik det forstår jeg ikke rigtig betyder det at herre bent bøgsted gerne vil tilbyde os et andet flertal på det her område

så vil jeg da sige at kritikken er helt berettiget hvis det er sådan at vi ved

at vælte regeringen har mulighed for at få sat en stopper

her fuldstændig urimelige angreb på

herre bent bøgsted så er det det der ligger i i den her kritik af

i forhandlinger med enhedslisten om efterlønsreformen det er meget spændende

svare på det står herre bent bøgsted nu og tilbyder muligheden for at vi kan få et flertal for at afvise den her elendige reform der bliver lagt op til her

ulla tørnæs vil lade det gå videre til sin gruppeformand at enhedslisten er klar til at vælte regeringen her inden jul

interessant vinkel så jeg vil lade det gå videre

bent bøgsted vi stemmer gerne sammen socialdemokraterne

angår spørgsmålet om den her reform indgår i finansloven så må jeg lige rette en fejl jeg troede ikke jeg skulle rette på ældre folketingsmedlemmer vi stemmer for

finde på at pålægge staten i forbindelse med den her

det vil sige at hvis flertallet beslutter at fjerne efterlønnen så skal der betales en regning og det ville dog være tåbeligt ikke

vi tager og vurderer og i den her sag er vi uenige med regeringen derfor stemmer vi nej så man kan

vi bare er stemmekvæg

støtter vi ikke bare finansloven vi støtter en finanslov der går i den rigtige retning og det gør den her finanslov den har nogle grå pletter men den har overvejende et rigtig rigtig godt sigte

skaber en ufattelig masse nye arbejdspladser og åbner op for at vi kan komme ud af det morads som

til i ti år år

en spændende åbning der kom fra enhedslisten

vælte regeringen her hvis man kunne indgå i forhandlinger om efterlønsreformen jeg er stadig væk i tvivl om

venstres gruppeformand er kommet i salen der var jo selvfølgelig noget der fangede interessen

om det er herre finn sørensen eller det er herre christian juhl man skal tage for gode varer eller det

ender med at der er en helt tredje fra enhedslisten der kommer op og siger noget tredje i den her forbindelse det vil

hvordan enhedslisten arbejder vi tager stilling til de konkrete forslag der er og er der et godt forslag så stemmer vi for det her er der et

om at vi skal redde seniorjobberne det kunne han jo have gjort under udvalgsbehandlingen

ønsket det jeg har selv påpeget det tidligere

at skabe den store utryghed vi gør for tre årgange på seniorjob nu her ved bare at sige nå ja vi stemmer bare for det her og så kan det være at vi senere vil lappe på det det er en samvittighedsløs måde at arbejde på vil bent bøgsted

her forbindelse for dansk folkeparti har selvfølgelig den holdning at vi står ved de forlig vi indgår men hvis det virkelig er sådan som herre finn sørensen fra enhedslisten sagde vedrørende det her

en åbning så er jeg sikker på at de borgerlige partier

med en ændring eller en udsættelse

afklaret hvad enhedslisten egentlig vil i den her forbindelse

forsludret altså det enhedslisten har tilbudt alle borgerlige partier er at hvis man ønsker at ændre i efterlønsreformen

vi med på det at hvis man ønsker at lade være med at afskaffe efterlønnen

med til at støtte det ændringsforslag enhedslisten har

udsætter reformen af efterlønnen det er jo det vi skal have svar på

det der er til debat lige i øjeblikket og ikke noget drømmesyn om at

der startede med at forplumre den her debat og kom ind på at vælte regeringen hvis vi ville gå ind i nogle forhandlinger om

når man står på talerstolen og bliver tilbudt

klar til at vælte regeringen hvis vi ville være med til at udsætte efterlønnen eller kigge

det enhedslisten kan takke sig selv for at der kom den her debat

som minimum at udsætte

og hvis der bare er en anelse vilje i dansk folkeparti

vi bare om at få tingene tilbage i udvalget

vi diskutere i udvalget hvordan vi gør det

at snakke udenom og om alt muligt andet

være med til ændringsforslaget om at

der startede den debat og kom med en åbning om

forstå at det er herre joachim b olsen der gerne vil have ordet som ordfører for

det er sådan at det strukturelle underskud vi har at se frem til de næste

som hovedregel er udgifter til mennesker mennesker som

er det bydende nødvendigt at vi flytter folk fra passiv forsørgelse over i beskæftigelse at vi

ender vi i den samme gældskrise som en masse lande i europa

er det her også en ansvarlig reform og jeg synes faktisk at dansk folkeparti skal roses for at tage et ansvar

man burde have taget konsekvensen fuldt ud og afskaffet efterlønnen helt

var gået ind for en sådan fuldstændig afskaffelse

hevet plasteret af en gang for alle i stedet for at trække det ud for jeg tror helt ærligt ikke at der er mange herinde der tror på at der vil være en

min generation og heller ikke for mine børns generation

det ansvarlige det modige og det ambitiøse været

øget beskæftigelse

vi haft over en million arbejdsløse danskere i dag

stor ros til folketinget for at trække i den rigtige retning og stor ros til dansk folkeparti for at vise et

sige at jeg synes det er underligt at der ikke er ordførere for socialdemokratiet og

sf der går på talerstolen i dag

vil vente lige nedenfor så er det herre christian juhl der har en kort bemærkning til liberal

eller også skal man tro på at man kan undertrykke almindelige arbejdere så hårdt at de vil tage alt muligt arbejde det vil sige også arbejde til tredive

som for eksempel nogle østeuropæiske arbejdere er tvunget til på det danske arbejdsmarked øget arbejdsudbud giver ikke øget beskæftigelse

og for at citere dig selv sådan er det bare øget arbejdsudbud giver ikke øget beskæftigelse sådan er det bare det der giver øget beskæftigelse

er hvis erhvervslivet lader sig inspirere til at sætte noget i gang hvis det offentlige sætter noget i gang og hvis vi i fællesskab hjælper os ud af en passivitet hvor vi sparer undskyld udtrykket røven ud af bukserne det går ikke vi skal have sat gang i nogle ting og vi skal sørge for at arbejdsudbud og øget beskæftigelse passer sammen det er det det drejer sig om det er alt for forsimplet og forenklet at klare det på herre

andre udtryk for en vis legemsdel her i folketinget

en lidt underlig diskussion når al erfaring viser også fra andre lande at øget arbejdsudbud giver øget beskæftigelse sådan er det og det er jo ligegyldigt hvor meget man sætter gang i hvor mange investeringer man laver hvis arbejdskraften ikke er til stede kommer der ikke nogen beskæftigelse

hvis man sammenligner med sverige som ikke har en efterløn

andelen af fem og halvtreds til tres årige som er i beskæftigelse i sverige er betydelig højere end den er i danmark der er i øvrigt ikke nogen efterløn i sverige eller i norge eller i andre lande som er sammenlignelige med danmark og derfor

er det ansvarlige at gøre den her ordning

overlever ikke den overlever heller ikke som den er nu det tror jeg helt ærligt ikke er nogen der tror på herinde

fjernet den en gang for alle jeg må bare indrømme at

ordføreren får ret mange økonomer til

ham i at øget arbejdsudbud ikke giver

at det er ganske overflødigt at diskutere arbejdsudbuddet på denne side af år to tusind og tyve

medfører alene og i sig selv netto femogtyvetusind ekstra

øges med femogtyvetusind frem til to tusind og tyve alle siger at det er ganske overflødigt i forhold til arbejdsudbuddet at lave det her fordi der er arbejdsløse nok som herre joachim b olsen også nævnte

kunne inspireres til et stykke arbejde hvis det var der derfor

hvis man kigger uden for christiansborgs tykke mure der er så mange der gerne vil i arbejde at det

problem at have et øget arbejdsudbud

arbejdsgiverne ønsker så er de til rådighed det er da det vi skal diskutere vi skal diskutere

ikke sådan at fordi man øger arbejdsudbuddet

det er det der er en kendsgerning det er det al erfaring viser og jeg synes at det er underligt at stå og tale imod al erfaring der er en grund til at velfærdskommissionen arbejdsmarkedskommissionen de økonomiske vismænd alle sammen anbefaler at man laver de her reformer

det er også derfor at selv vælgerne vi har selvfølgelig kloge vælgere i det her land også kan se at det her er en helt nødvendig reform

god samvittighed over fordi det her er noget der vil sikre at velstanden i danmark som er en forudsætning for

og vi kan vist roligt sige at vi aldrig har været de helt store tilhængere

turde se problemerne i øjnene og turde tage debatten op for år tilbage for politik handler jo om at prioritere og det virker mærkeligt at raske arbejdsduelige borgere kan trække sig

fra arbejdsmarkedet bare fordi deres fødselsattest siger at de nu er blevet tres år

for at de i stedet kan få nogle gode hyggeår derhjemme

efterløn er ikke et nødvendigt velfærdsgode

lidt ekstra kræs oven på et arbejdsliv det sagde vi

vil langt hellere prioritere de områder som virkelig trænger til et løft det er uddannelse

sundhedsvæsenet det er infrastrukturen og det kan også være den kollektive trafik for bare at nævne

stod de borgerlige meget alene med ønsket om at reformere efterlønnen og nu siger socialdemokraterne og sf også ja

socialdemokraterne og sf for at de er med til at tage det her ansvar og jeg havde håbet på at kunne få en debat med socialdemokraterne og sf at de kom op og holdt deres ordførertaler

der ikke bliver holdt ordførertaler fra socialdemokraternes

påstå at folk skal gå på efterløn fordi de har ret til at gå på efterløn

vil jeg lige erindre om at efterlønnen er en rettighed

arbejderbevægelsen har tilkæmpet sig igennem årene og har fastholdt og også nu forsøger at fastholde fordi det er en vigtig og nødvendig rettighed for mennesker der er slidte ikke nedslidte

sådan at de kan nå at få et otium

helbred ligesom for eksempel højtuddannede mennesker kan

kommer på pension derfor handler det ikke om at hjælpe nogle der ikke kan længere det handler om

det er derfor vi fastholder den som en rettighed sådan at de også kan

et otium hvor de har helbred til at være sammen med deres børnebørn og nyde livet og ikke bare skal

prioritering og de politikere som ikke ønsker at prioritere har ikke forstået deres opgave

konservatives prioritering er fuldstændig klar vi ønsker ikke at betale

raske arbejdsduelige borgere som godt kan være på arbejdsmarkedet

det er uddannelse det er sundhedsvæsenet og det er så vores prioriteringer der er det jo bare fantastisk at der er så store

nu er min tid slut nu har jeg tjent de penge som fru mai henriksen og herre christian juhl skal leve af og dermed kan jeg

ikke for mange arbejdsgivere der presser folk ud

til at gå på efterløn jeg prioriterer også mine kræfter og jeg prioriterer dem til fordel for dem der knokler og skaber værdierne i vores samfund ikke for dem der lukrerer

ud af arbejdsmarkedet så må jeg bare opfordre herre christian juhl til

at prøve at dykke ned i en række af de forskellige redegørelser som kommunerne laver

der vil man nemlig se at alle kommuner

ved naturlig afgang

på efterløn jeg må bare minde om at det altså ikke

den her naturlige afgang så når man skal spare om det så er i en kommune

en virksomhed så vil man først og fremmest prikke de medarbejdere på skulderen som er i er i den her aldersgruppe

i stedet for at vi skal ud og fyre din kollega kunne vi godt tænke os at du

på efterløn i stedet og det er som medarbejder rigtig rigtig vanskeligt at sætte sig op imod

jeg er nærmest målløs vi har her haft en andenbehandling af den vigtigste økonomiske reform i nyere tid uden deltagelse af regeringspartierne endsige uden deltagelse af den minister som har ansvaret for den her lovgivning jeg synes det er utroligt jeg synes det

utrolig arrogance og foragt ikke bare over for folketinget men over for folkestyret og dermed over for vælgerne men ministeren har jo en sidste chance her vi har ikke trykket på knapperne endnu i forbindelse med de ændringsforslag der er stillet så jeg går bestemt ud fra at ministeren nu når jeg går ned

går op på talerstolen så vi kan få den debat

så vi kan få regeringspartierne til at redegøre for de spørgsmål

at regeringspartierne eller da i det mindste

er arrogance af værste skuffe

her forslag det er kynisme af højeste grad at stemme for det her forslag

er er man med til netop at presse endnu flere ud de får ikke et valg de bliver tvunget af regeringen og et flertal her

er fuldstændig enig med fru tørnæs i at det er arrogance og kynisme

det samme spørgsmål eller give den samme kommentar til

de regeringspartier som har ansvaret for at gennemføre den her lovgivning al den stund at

hverken regeringspartiernes ordførere eller ministeren vil deltage i debatten

tilsyneladende væmmes så meget ved at skulle stemme for en lovgivning som

christian juhl ikke at det er underligt

og alle de andre der hermed mister noget hvordan hvert enkelt folketingsmedlem stiller sig og om de ønsker at deltage i debatten eller ej skal jeg overlade til deres samvittighed

i den her sag fordi de jo netop står sammen med de borgerlige i det her spørgsmål også rent politisk ideologisk

jeg diskuteret med dem som har villet diskutere

jeg håber da at den sunde fornuft kan brage lidt igennem

folk i det mindste overvejer deres stemme og bruger en lille smule tid på deres samvittighed og det vil sige også overvejer de to ændringsforslag som vi har sat til afstemning

lyttede mig til at herre christian juhl hvad skal man sige ålede herre bent bøgsted og sagde at han

herre bent bøgsted stemte efter sin overbevisning

jeg christian juhl om ikke det samme bør gøre sig gældende

socialdemokraterne og sf hvor vi nu ved at de kommer til at stemme imod deres overbevisning når vi

de pågældende medlemmer kom herop

det er rimeligt at sende friske og og raske mennesker ud af arbejdsmarkedet i

hele løsningen af det demografiske problem

må jeg sige at jeg synes at når vi har så principiel en debat som den i dag og når vi har så stort et lovkompleks foran os

regeringspartierne ikke tager ordet og ikke går op og forsvarer det lovforslag

man har fremsat

christian juhl fra enhedslisten

der sagde at det jo er vigtigt at man stemmer efter sin overbevisning og ikke efter taktik

på banen i dag jeg synes at det er

ærgerligt så er det sagt med et et mildt udtryk at vi ikke får

det her meget meget store og meget meget vigtige

den eneste grund til at vi ikke får den debat er jo at regeringspartiernes ordførere så at sige har stukket halen imellem benene og stemmer efter taktik

presser dem ud i et dagpengesystem som

presser dem ud i en usikker situation det er det der sker det vil sige at de presses fra en nogenlunde tryg situation ud i en usikker situation

at sf socialdemokraterne og de radikale i dag har svaret ved ikke at sige noget jeg har forstået deres budskab jeg har endda prøvet at appellere til dem om i alle mulige sammenhænge at være med i den her diskussion og det har de også været andre dage

tage stilling til at man nu skaber flere arbejdsløse

gør det usikkert for tusindvis af danskere som har slidt og slæbt for blandt andet

er jo hvordan vi skal fremtidssikre velfærdssamfundet og hvordan vi skal sikre at der er hænder nok på det danske arbejdsmarked

er jo ikke mange minutter siden at herre christian juhl truede med at hive tæppet væk under regeringen på grund af det her lovforslag

er at vi har med regeringspartier og

en minister at gøre som end ikke vil diskutere det lovforslag

er lagt frem og årsagen til at man ikke vil diskutere det vil christian juhl er jo ene og alene at man stemmer af taktiske grunde og ikke

ville inspirere erhvervslivet til at sætte nogle ting i gang så

vi ikke spare herre formand bagdelen ud af bukserne hvis vi kigger ud i den virkelige verden

vi se op imod ottehundredetusind mennesker som er sat uden for det aktive arbejdsmarked nogle af dem

nogle fra en nogenlunde tryg situation hvor de kan nyde deres efterløn til en meget utryg situation som arbejdsløse hvis vi ville fremtidssikre

skaber mere end femogtyvetusind arbejdsløse i to tusind og tyve netto og så er det endda forudsat at krisen ikke bliver

alt desværre tyder på der er mange virkelige verdener at kigge på

jeg vil gerne nøjes med at kigge på den virkelige verden jeg kender nemlig de mange ufaglærte

støtter der har fremsat forslaget så dermed har herre christian juhl lige kaldt sine egne venner for kyniske det synes jeg måske godt kunne påkalde en

bemærkning fra nogle af regeringspartiernes

at herre christian juhl rejser hele debatten om hvorvidt

fjerner folk fra arbejdsmarkedet eller giver mennesker en chance på arbejdsmarkedet

fremsat samlet set betyder fire tusind færre på arbejdsmarkedet

christian juhl altså også tage op til revurdering hvorvidt han overhovedet vil vil stemme for finansloven og da i hvert fald det lovforslag som

tilsyneladende kommer til debat på mandag hvor vi har andenbehandlingen af hele komplekset om

kontanthjælpsloft starthjælp og

fuldstændig undlader at debattere det og det er rigtig ærgerligt at vi ikke får mulighed for at diskutere

er det rigtig mærkeligt at hun ikke går op og tager ordet og kaster sig ind i diskussionen med den ildhu som

forstå at socialdemokraterne og sf

radikale må jo juble over det her lovforslag og synes at det er rigtig positivt jeg vil godt afslutte med at sige at

føler mig en smule pikeret

deltage i en debat med de borgerlige om deres

bragt virkeligheden herind og så får vi

at det kun er andenrangs at diskutere med

nogle som os det er ok at have den holdning men jeg bliver en smule pikeret

hellere vil diskutere med socialdemokraterne sf og

ind i et eller andet sted

skal stemme sammen i stedet for at vade rundt i en ligegyldig diskussion om

handler om materien nemlig om hvordan folk

mister rettigheder og hvordan man tryner det arbejdende folk

jeg betragter det bestemt ikke som noget andenrangs tværtimod

får vi netop den politiske debat som jo

set at hele folketinget debatterede at alle partierne meldte sig på banen og at det ikke kun var de borgerlige og

behandlet længe jeg skal ikke tage meget af medlemmernes tid men blot bemærke at ministeren har valgt ikke at tage ordet i den her forbindelse det synes jeg simpelt hen er en skam og i den forbindelse har ordførerne for de

jeg synes simpelt hen det er en skam for den debat som jeg synes sådan en stor lovpakke fortjener og specielt set

synes jeg simpelt hen at debatten fortjener at ministeren går herop på talerstolen og tager ordet så vi kan få debatten om efterlønsreformen

en af et mindretal

for ændringsforslaget stemte otte imod stemte en hundrede og

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af et flertal

der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

afstemningen slutter for stemte otte imod stemte en hundrede og to

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire tiltrådt af et flertal

så stemmer vi

om l tyvende ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en tiltrådt af et flertal

der er ikke stillet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

fra tre fagforbund foa fødevareforbundet nnf og

for deres indsats i forbindelse med det her lovforslag de har nemlig i deres deputationer haft medlemmer med rigtige levende mennesker der selv fortalte om deres situation

hvordan man kommer i klemme i systemet når man efter myndighedernes opfattelse er for syg til fleksjob og for rask til førtidspension forbundene har på den baggrund på det kraftigste talt imod denne lovgivning der reelt afskaffer efterlønnen for tusindvis af mennesker

foa har specielt peget på at deltidsansatte og kvinder og

de tre forbund har dermed understøttet den argumentation som enhedslisten har fremført imod regeringens forslag om seniorførtidspension det er på ingen måde et alternativ til efterlønnen eller nogen lettere vej til at få førtidspension som vko partierne forsøger at give indtryk af herre kristian thulesen dahl har direkte påstået

der er en gruppe nedslidte der bliver bedre stillet ved denne ordning citat slut herre morten østergaard fra de radikale har udtalt og jeg citerer vi har i stedet spændt et sikkerhedsnet ud under alle også dem der ikke har været medlem af en a kasse citat slut dherrer taler imod bedre vidende det fremgår klart af forslaget at der ikke er tale om en ny ordning men blot om en ny ansøgningsmulighed til den eksisterende

der vil kunne få glæde af ordningen den eneste nye rettighed der indføres er at man kan få et langt hurtigere afslag på ansøgning om førtidspension

med det ændringsforslag vi stiller

at man udvider mulighederne for at søge ved at genindføre en tidligere ordning hvor mennesker fra halvtreds år og opefter kan tilkendes førtidspension ud fra sociale og helbredsmæssige kriterier det skal også afgøres på det foreliggende grundlag men med den vigtige tilføjelse at kommunen har pligt til at indhente en aktuel speciallægeerklæring medmindre lægejournaler tydeligt dokumenterer alvorlig sygdom en sådan ordning vil heller ikke være noget alternativ til efterlønsordningen det vil blot svare til at man sætter et plaster på en blodstyrtning men det vil give lidt flere mennesker mulighed for at få et værdigt liv selv om de er nedslidt

at der skulle være nogen humanisme tilbage

på det her område det vil også give visse politikere mulighed for at leve op til tidligere udtalelser om at ville stille en gruppe nedslidte bedre

så er forhandlingen sluttet og vi kan gå til

for stemte otte

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af et flertal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

venstres folketingsgruppe venstres folketingsgruppe og det konservative folkepartis folketingsgruppe har meddelt mig at de har udpeget følgende medlemmer af folketinget

medlem af folketinget poul andersen udtræder og erstattes af medlem af folketinget karen j klint forhenværende medlem af folketinget jens peter vernersen udtræder og erstattes af medlem af folketinget rasmus prehn

medlem af folketinget johs poulsen udtræder og erstattes af medlem af folketinget nadeem farooq medlem af folketinget jacob jensen udtræder og erstattes af medlem af folketinget peter christensen medlem af folketinget peter juel jensen udtræder og erstattes af medlem af folketinget ulla tørnæs forhenværende medlem af folketinget helle sjelle udtræder og erstattes af medlem af folketinget mai henriksen forhenværende medlem af folketinget henrik rasmussen udtræder og erstattes af medlem af folketinget mike legarth de pågældende er herefter valgt der er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes mandag den nittende